kristian pihl lorentzen har anmodet om at blive fritaget for hvervet som første næstformand for folketinget hvis ingen gør indsigelse betragter

det er givet til at indtræde i hvervet som første næstformand i stedet for kristian pihl lorentzen har vedkommende gruppe udpeget karen ellemann

fra statsministeren har jeg modtaget breve om at

efter statsministerens indstilling ved kongelige resolutioner den tyvende juli to tusind og nitten blev bestemt

overføres fra børne og undervisningsministeren til finansministeren